lovforslag nummer l en hundrede og

og måske i modsætning til så meget andet der kommer og

måske især ikke kommer fra den nuværende regering synes vi faktisk

det her lovforslag hvis hensigt jo er

skabe noget mere sammenhæng i den kollektive trafik

både regeringen og vi præsenterede sidste år udspil

så må sige sammenhængskraften til også at omfatte resten af sjælland og det synes vi egentlig er en fornuftig ambition der er især behov for at de enkelte trafikselskaber bliver langt bedre til

respektive overheads om jeg så må

i den regionale trafik

kommuner både reelt og potentielt forsøger af forskellige årsager at lægge hindringer i vejen for en effektiv og smidig kollektiv trafik på

vil vi dog gerne se lidt nærmere på de finansielle bekymringer som både regioner og kommuner har givet udtryk for i deres høringssvar

også her vil vi dog under udvalgsbehandlingen grave en lille smule dybere i hvordan regeringen konkret forestiller sig det forpligtende samarbejde i tilfælde af

de enkelte operatører imellem de dele af lovforslaget som sådan har en mere administrativ karakter har vi ikke for nærværende bemærkninger til ligesom det efter vores opfattelse virker klogt at udstyre øboerne med en mulighed for at

at vi vil grave et trekvart spadestik dybere ned i forslaget om at lade region nordjylland overtage statens trafikkøberansvar på lokaltogstrafikken samt forslaget

om at almindelige passagerer kan befordres med skolebusser de to sidste trekvarte spadestik for at se nærmere på de konkurrencemæssige aspekter men helt grundlæggende

et fornuftigt lovforslag som vi her ved førstebehandlingen godt vil sparke positivt videre

for så vidt angår den del der handler om

trafikkøberansvaret i region nordjylland er vi lidt optaget af hvilke forpligtelser der følger med for region nordjylland i den sammenhæng

set ikke et udtryk for at vi på nogen måde her vil lægge os fast på at være modstander af de to elementer men

klogere på hvad de to

forhold til at vi jo godt ved at det er problematisk når vi snakker kommuner og regioner og fordelinger af opgaver

drive samarbejdet i vestdanmark hvorimod vi rimelig hurtigt blev klar over

det mere effektivt her i østdanmark mellem region

og der ligger så et forslag i dag

gør det der er meget vigtigt nemlig afgrænser hvem

det er der har ansvaret for trafikken i kommunen og i regionen og imellem kommunerne og også det økonomiske så det stadig væk er fordelt på en ordentlig

hovedstaden bliver jo beskrevet ved at man nu også laver det her nye koordinationsudvalg for at få enhederne til at arbejde bedre sammen til gavn for

meget fokuserer på at konkurrere

kommer på plads men jeg vil sige

få en overordnet enhed et politisk forum

træffe beslutninger om hvordan de her ting endeligt skulle udformes men det synes jeg vi skal tage i udvalgsarbejdet

se på om det kan lade sig gøre og det vil være en forbedring så det vil vi sende over til

man kommer til at køre efter det i to tusind og seksten det vil være rimeligt at sætte en dato ind mener vi altså hvad skulle være til hinder for at vi ligesom giver et

tilsagn om at det bliver evalueret i

høre ministerens vurdering af det og om det i det hele taget kan lade sig gøre på det tidspunkt om der er et rimeligt grundlag for at gøre det men et af de største problemer og det har måske ikke direkte

lovforslaget her er jo den kørsel som man ellers foretager

flekstrafikområdet det er faktisk

trafikselskaberne har de største udfordringer hvis jeg må have lov til

ikke den der udbyder trafikken som kan kontrollere og godkende dem der skal køre det er trafikstyrelsen og der er jo sendt sager over til trafikstyrelsen for et halvt år siden som de slet ikke har taget sig af i forhold til arbejds og lønvilkår for dem der ligger og kører og det vil sige at der faktisk foregår en

det område det vil vi også

at der kommer noget efterfølgende lovgivning

det med ind i de videre overvejelser ellers ligger

det som de mindre øsamfund har bedt om nemlig at kunne

mulighed for at træde uden for trafikselskaberne det bliver der åbnet mulighed for nu og så er der forsøgsordningen med togkørslen oppe i det nordjyske som vi jo

forsøgsperioden løber ud og se på hvordan det så skal foregå der socialdemokratiet er positive

det står direkte i bemærkningerne til lovforslaget at

nordjyllands trafikselskab og nordjyske jernbaner der skal køre men der står også at det

være en anden operatør man må jo gå ud fra at efter forsøgsordningen skal sådan noget i udbud og hvor står vi

efter forsøgsordningen vil det her vel egentlig ikke forhindre at det her breder sig som en steppebrand og at vi vil se en regionalisering af togkørslen rundtomkring jeg kan nævne rigtig rigtig mange strækninger

de forskellige trafikselskaber og regionerne

om at nu må vi se om vi kan få dem til at samarbejde bedre men det

have løst meget simpelt ved at lave ét selskab der styrede den kollektive trafik i

og på sjælland det havde været at tage det rene snit men det har man så ikke valgt at gøre

den nye finansieringsmodel

både regioner og og kommuner jeg tror

rigtig god idé at økommunerne nu får mulighed for selv at lave kollektiv trafik melde sig ud af trafikselskaberne og måske burde ministeren overveje om ikke der var andre mindre udkantskommuner i danmark der kunne få den samme mulighed

visse fordele kunne lave

køre til skørping bliver det meget spændende at se

også andre steder og i herre henning hyllesteds valgområde har man jo også en velfungerende nærbane

at man man har den her nærbanetænkning

en samarbejdsorganisation

hvis ikke alle er fuldstændig ligeglade med

der ejer og driver s togene metroen og så videre jeg tror det vigtigste

at den kollektive trafik er nogenlunde konkurrencedygtig

særlig god information når man for eksempel skal skifte fra metroen til toget eller fra

direkte med hinanden om passagererne og det er jo totalt spild af penge

det er ikke i orden at man bruger pengene på

mellem de tre selskaber kan

den kollektive trafik videre og gøre at vi får mere for pengene og sørge for at kunden kommer i centrum i stedet for at selskabet og systemet

i centrum ud over det

har været problematisk siden

de små økommuner får mulighed for at melde sig ud af de regionale trafikselskaber

økommuner som ikke har så meget kollektiv trafik og

er ganske rimeligt at de får mulighed for at melde sig ud af trafikselskabet

været lidt debat om det her forsøg med en nærbaneløsning i det nordjyske det støtter vi op om

har man faktisk rigtig gode lokale og regionale jernbaneløsninger rundtom i danmark

område og jeg tror at man i nordjylland vil kunne få rimelig meget ud af det forsøg og

glæder mig til at se hvordan det virker

at de forskellige aktører skal tage hensyn til hinanden og sørge for at lægge køreplanerne sådan

i nordjylland kan få rigtig meget ud af

en lokalbane de har jo allerede forstår jeg en bane til hirtshals

som fungerer rimelig godt så jeg tror de kan få meget godt ud

den skinnebårne trafik overalt i landet og de her investeringer vil betyde markant kortere rejsetider og langt flere passagerer i den kollektive trafik når timemodellen realiseres i de kommende år

jo klart at vi kan gøre mere med det her lovforslag

vi på en række punkter forbedret den kollektive trafik ved ganske simpelt at organisere tingene på en mere fornuftig måde

til busruterne på sjælland giver lovforslaget mulighed for at tilrettelægge busruterne bedre fordi vi får en mere enkel og logisk

mulighed for at tænke en større del af busdriften ind i en regional sammenhæng når regionerne får et større ansvar for busdriften derudover vil der med lovforslaget blive igangsat et tættere samarbejde om de kundevendte aktiviteter mellem forskellige udbydere af den kollektive trafik på sjælland

at koncentrere indsatsen om at skaffe flere nye passagerer til den kollektive trafik i stedet for at tage passagerer fra hinanden samtidig

strategisk grundlag for trafikselskabernes trafikplaner så vi får et mere solidt fundament for de planlagte busruter endelig indeholder lovforslaget en række andre forbedringer

mere fleksible rammer for driften af den kollektive trafik

stoppesteder og samtidig får nogle økommuner jo nu mulighed for at melde sig ud af trafikselskaberne hvis de ønsker det samlet set

ser vi lovforslaget indeholde en række positive tiltag som vil bidrage til at styrke den kollektive trafik

økommunerne er jo dem der bedst kender til behovet de pågældende steder og der

afgrænsede geografiske områder

bliver åbnet op så også andre af kommunens borgere kan benytte de pågældende

og derfor er er vi positivt indstillet over for det det er under

et fremskridt busserne kører alligevel så hvorfor ikke udnytte dem hvis folk alligevel skal ind til de større bysamfund vi synes også det er godt at man nu

trafikselskaber regioner og kommuner at lave en strategisk planlægning så vi får nogle

flerårige planer for den kollektive trafik så vi ikke får de her hovsaløsninger hvor man løser tingene

ikke løser det problem det kan stadig væk forekomme

ikke grænser op til hinanden om for eksempel handicapkørsel

der åbnes også op for at det kan man gøre på en hel række andre områder hvor transporten

efter anden lovgivning og det synes vi er fint men man trækker grænsen ved fjernbuskørsel og

to trafikselskaber i to regioner i hver sin ende af en fjernbusrute

det kan vi ikke se der skulle være noget i vejen for men det går selvfølgelig imod tidens trend

lovforslaget tilstræber jo dannelse af en såkaldt

på sjælland inklusive hovedstadsområdet

det hele som en enhed som man siger et navn et ansigt

rigtig fint men alligevel finder vi fra enhedslistens side at det er skuffende det her er kun et udvidet direktørsamarbejde hvor man jo vægter de meget meget kundevenlige aktiviteter billetsalg kundeservice hittegods

rejseregler og den slags ting men hvad mangler der efter vores mening der mangler

takster takstsamarbejde køreplanskoordinering og den slags ting i enhedslisten ville vi hellere sige et selskab en køreplan

de respektive operatører altså i trafikselskabet hos dsb og metroselskabet og at der kun kan finde takstharmonisering sted hvis trafikselskaber og jernbanevirksomheder kan nå til enighed

det står direkte på side to og tyve nederst i

med en vetoret vi mangler simpelt hen at der er en beslutningskraft man fastholder i virkeligheden at der skal være konsensus om

men vi mangler en beslutningskraft altså at der kan træffes beslutninger med flertal det ser vi ingen steder i lovforslaget kan

anser den forsøgsordning man lægger op til med regionalisering af jernbanetrafikken i nordjylland som meget meget problematisk for nu at sige det mildt det er en udløber af regeringens

liberalistiske konkurrencepolitiske udspil fra oktober to tusind og tolv og man vil altså nu

overlade det til andre aktører at

det vil sige at man nu får flere beslutningscentre

den kollektive jernbanetrafik

kommende kontraktforhandlinger med dsb at landsdelsforbindelserne til og fra aalborg er det dsb skal stå for så der skal åbenbart ikke fra dsbs side køres videre til frederikshavn det synes jeg er vældig interessant når jeg kigger på det her

vi mener det er helt håbløst at der ikke skal køres igennem til frederikshavn men man kan faktisk læse ud af bemærkningerne

betyder at region nordjylland overtager ansvaret for trafikken og de giver det selvfølgelig videre til deres trafikselskab nordjyllands

intention giver det videre til nordjyske jernbaner eller en anden jernbanevirksomhed som der står så der er ingen garanti for at det her ikke ender

i en omfattende privatisering er ingen tvivl om at venstre vil knuselske regeringen for det her det er som venstre forestiller sig det udbud i pakker

dsb fra bestillingen og det er yderligere privatisering det er opsplitning og fragmentering fragmentering af jernbanetrafikken og det bliver sværere at

naturligvis den forenklede finansieringsmodel når det kommer til busruter der krydser flere kommunegrænser

med at man gennemtænker ruteplanlægning både fysisk og i økonomisk sammenhæng forslagets andre justeringer kan vi også se god fornuft i

udgangspunkt tilhænger af at kommunerne i højere grad får mulighed for at agere selvstændigt og det får en række økommuner her når det bliver muligt at vælge

indimellem faktisk fremsætter forslag der gør vort land lidt mindre bureaukratisk det sker når trafikselskabernes vedtægter får en lettere vej til godkendelse herudover noterer vi os

med tilfredshed måske i modsætning til enhedslisten at der med det her forslag åbnes op for en forsøgsordning i nordjylland der tillader andre aktører end dsb at overtage de lokale banestrækninger det ser vi faktisk som noget positivt her kunne man lidt polemisk måske håbe på at regeringens klarsyn ville sprede sig

til større strækninger det er ingen hemmelighed at vi i liberal alliance sammen med andre borgerlige partier gerne ser at den samlede togdrift i danmark

og vi så i går de miljøøkonomiske vismænd

busserne kan udbydes hvorfor kan togene så ikke

det vil helt sikkert give billigere billetter og større passagertilfredshed men den diskussion skal vi nok

andet tidspunkt samlet set

dog så mange positive elementer at

den kollektive trafik hvad enten det er s tog regionaltog bus eller

så en metode til det vi synes også at det er rigtig fint at der lægges op til

forenkling en forsimpling en lettere administration

store trafikselskaber vi synes så til gengæld også

hensyn til det kommunale selvstyre

tage kommunerne med i i den her planlægning og der synes jeg at høringssvaret fra kl gør at jeg vil tage en drøftelse med mit bagland

helt sikker på at man ikke får trukket noget ned over

som skulle varetage opgaver vedrørende indkøb og koordinering af al offentlig servicetrafik intentionen med den lov

så trafikken blev mere sammenhængende endvidere blev en stor del af ansvaret for trafikken kommunal så beslutninger om trafikken kunne træffes lokalt

dem der skal danse til musikken og som bestiller musikken skal også betale for musikken loven har

på mange måder fungerer rigtig godt men evalueringen har vist at der især øst for storebælt har været udfordringer i forhold til organiseringen af den offentlige servicetrafik

finansieringen af trafikselskabet på sjælland finansieringsmodellen for trafikselskabet på sjælland er først og fremmest meget kompleks og rigtig svær at forstå og det har givet anledning til kontroverser mellem trafikselskabet og kommuner herudover gør modellen det vanskeligt at ændre på ruter der krydser flere kommunegrænser desuden betyder modellen for finansieringen af trafikselskabets administrationsudgifter der finansieres af region sjælland og region hovedstaden at kommunerne ikke har incitament til at nedbringe trafikselskabets omkostninger til administration med lovforslaget ændres finansieringsmodellen for trafikselskabet på sjælland derfor så denne i første omgang bliver lettere at forstå

så den enkelte kommunes bidrag i højere grad afspejler den trafik kommunen rent faktisk bestiller modellen indeholder yderligere et solidarisk element som fastsættes ud fra kommunens forholdsmæssige befolkningstal med det her solidariske element understøttes busdriftens karakter af at være et samlet netværk endvidere er det hensigten at

skal overflyttes til de to regioner det giver mening herudover indeholder modellen en ændring af finansieringen af administrationsomkostningerne så trafikselskabets administrationsudgifter skal finansieres af både regioner og kommuner de sparede omkostninger kan de her regioner så anvende til at finansiere flere regionale ruter med herudover skal der med afsæt i loven etableres en mere sammenhængende offentlig servicetrafik i østdanmark

vi har med forslaget pålagt dsb movia og

etablere en samarbejdsorganisation som skal varetage alle kundevendte aktiviteter

set fra kundernes synsvinkel står for den offentlige servicetrafik i østdanmark det vil give et nyt ansigt udadtil for den kollektive offentlige servicetrafik ud fra tesen om at det jo for kunden ikke er vigtigt hvem der leverer transporten for kunden er det vigtigt at den kollektive trafik er sammenhængende derfor handler det her om at få kunden i centrum lovforslaget indeholder også forslag om en række øvrige ændringer blandt andet får de selvstændige økommuner der ikke har en bro eller anden landfast forbindelse mulighed for at melde sig ud af trafikselskabet hvis disse økommuner vælger at træde ud af selskabet kan de selv varetage den offentlige servicetrafik på øen det er et ønske som

der åbnes også op for muligheden for at kommunerne kan medtage andre passagerer end skolebørn på de skolebusruter

at de trafikplaner trafikselskaberne allerede er forpligtet til at udarbejde i dag skal udvides til også at indeholde et strategisk grundlag der fastsætter de overordnede principper for rutenet og et flerårigt budgetoverslag det kan være med til at give en mere sammenhængende og stabil offentlig servicetrafik lovforslaget indeholder også en hjemmel til at staten kan indgå en aftale med region nordjylland om at regionen kan overtage trafikkøberansvaret på statens jernbanestrækning mellem skørping og

trafikkøberansvaret til trafikselskabet trafikkøberansvaret overdrages ikke i sig selv med bestemmelsen ansvaret vil først overdrages ved en konkret aftale mellem regionen

efter man har beskrevet hvad det er for nogle opgaver man vil overgive

mens dsb fortsat skal betjene landsdelsforbindelserne til og fra aalborg efter en forhandlet kontrakt med staten betyder det at der når vi skal til at forhandle kontrakt med dsb vil komme et

fra regeringen om at kontrakten med dsb omfatter trafik til og fra

ud hvad det er men når man læser høringssvaret fra

at de nu får mulighed for at levere mere sammenhæng bedre og måske også flere afgange til nordjyderne

som kan betyde at de lokalbaner der er i dag kan spille bedre sammen hvis de får lov til at køre på nogle skinner som dsb kører på

synes jeg vi må tage i udvalget og der kan man jo stille skriftlige spørgsmål og

til glæde for de borgere som vælger den kollektive trafik både i nordjylland

til hjørring og frederikshavn så tror jeg helt sikkert at

kølnes noget det er klart at

har man jo ikke det overordnede syn på sagen der kigger man på sin egen lille region og tænker ikke på at der skal være en sammenhæng

så hvis det her breder sig til andre regioner

de regionale tog og skal skifte og så videre det

at man kan se potentialet i

se et vækstpotentiale i jeg ved at enhedslisten også at kunne få vækst inden for den kollektive trafik og hvis vi har nogle regionale med ansvaret for den

forpligtende i det udvidede direktørsamarbejde har ministeren allerede nu et eller andet instrumentelt bud på hvordan det

jeg tænker helt lavpraktisk

s togene og og movia er uenige

jeg nær sagt komme til at se ud i sådan et direktørsamarbejde

i konkurrence med hinanden ofte når den konkurrence kommer

det karakter af en magtkamp hvor ingen vil give sig og så bliver kunderne taberne fordi de

at vi har bedt selskaberne der opererer i østdanmark om at komme med en model til os og den er vi

forpligtende rent faktisk også er forpligtende at

andre der beslutter at det her forum må være forpligtende fordi ellers

altså bare en en sovepude der gør at eksisterende problemstillinger

forlænges med op til ti år fjerde maj kollegierne blev i sin tid opført med støtte fra frihedsfonden hensigten var at kollegierne skulle fungere som en slags levende mindesmærker for modstandskampen under anden verdenskrig derfor er der særlige forhold på fjerde maj kollegierne som ikke ligner de andre almene ungdomsboliger

det er baggrunden for at fjerde maj kollegierne er undtaget fra normale regler om sammensætning af bestyrelse og anvisning af ledige boliger lovforslaget medfører en forlængelse af disse undtagelser hvilket sikrer at fjerde maj kollegierne fortsat kan fastsætte deres egne regler

set gerne at fristen havde været endnu længere eller eventuelt

medfører lovforslaget at staten skal kunne garantere for nye lån til finansieringen af alment byggeri i dag er lånefinansieringen af alment byggeri oftest tilrettelagt sådan at lånet skal kunne udbetales når byggeriet tages i brug inden da

er blevet udstedt lånetilbud oprettet pantebrev tinglyst pantebrev og så videre problemet opstår hvis der efterfølgende ønskes en anden lånetype

lånefinansieringen til de aktuelle markedsforhold for at sikre øget fleksibilitet foreslås det derfor i lovforslaget at staten garanterer for lånet frem til tinglysningen af pantebrevet på den måde kan der skiftes til en ny lånetype hurtigere og finansiering af det almene byggeri vil hurtigere kunne tilpasses aktuelle markedsforhold venstre støtter begge dele af lovforslaget

til en fremtidig generations udviklingsmuligheder her snart halvfjerds år efter krigens afslutning lever fjerde maj kollegierne fortsat op til deres formål som beskrevet dengang

lovforslag lægger vi op til at forlænge denne særordning som gælder for fjerde maj kollegierne og som udløber næste år sagen er den at kommunalbestyrelserne i dag kan omdanne

ungdomsboliger skal man samtidig opfylde en række krav der følger med som følge af almenboligloven kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde godkende at enkelte af reglerne ikke findes anvendelige denne særordning er målrettet fjerde maj kollegierne som dermed fortsat kan bestemme bestyrelsessammensætning og anvisning af ledige boliger

forlænges med ti år vi mener at fjerde maj kollegierne spiller en vigtig rolle i vores fælles historie og fortælling om

så kollegierne kan bibeholdes som et særligt mindesmærke for danmarks modstandskamp under anden verdenskrig lovforslaget indeholder desuden at vi giver en statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri det er i dag ministeren for by bolig og landdistrikter der fastsætter lånetypen for alment byggeri beslutter beslutter man at gøre gøre brug af

og mere fordelagtig lånetype i løbet af byggeperioden

vil processen med lånedokumenterne skulle startes forfra det er en langstrakt proces der kan tage to tre måneder for at øge fleksibiliteten og hastigheden

lægger lovforslaget op til at staten garanterer for lånene frem til det tidspunkt hvor der sker en tinglysning af pantebrevet der vil sikre det nye lån med denne statsgaranti vil lånet umiddelbart kunne udbetales og de nødvendige lånedokumenter vil kunne håndteres efterfølgende

skal anvendes ved finansiering af nyt støttet byggeri med henblik på at der sker en smidig tilpasning til udviklingen på kapitalmarkedet

efter de gældende regler kan omstilling til en ny lånetype imidlertid i praksis først ske med relativt lang frist da nye lånedokumenter skal udfærdiges underskrives og tinglyses inden lånet kan udbetales for at undgå en lang frist

at staten garanterer for lånet frem til det tidspunkt hvor der sker tinglysning af det pantebrev der sikrer det nye lån hermed kan en ny lånetype umiddelbart anvendes og finansiering af det almene byggeri vil hurtigere kunne tilpasses skiftende markedsforhold lovforslaget indeholder herudover også en forlængelse af den særordning der gælder for fjerde maj kollegierne

de almindelige krav som gælder for bestyrelsens sammensætning og udlejningen ordningen er begrundet i de særlige forhold ved de pågældende kollegiers oprettelse og frihedsfondens finansiering af disse den nuværende nuværende ordning udløber med udgangen af to tusind og femten men med dette lovforslag forlænger man den særordningen for fjerde maj kollegierne handler om at man gerne vil imødekomme kollegiernes ønske om at mindes danmarks frihedskamp under besættelsen og derfor foreslås det at disse kollegier fortsat har mulighed for at fravige gældende regler om bestyrelsessammensætning og udlejning kommunalbestyrelserne kan godkende at denne særordning for de nævnte kollegier kan forlænges fjerde maj kollegierne er for børn og børnebørn af frihedskæmpere

danmarks modstandskamp og i dansk folkeparti

at tilgodese disse kollegiers ønsker så vi støtter

her statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri og grunden er jo som tidligere ordførere har redegjort for at der mellem to lånetyper kan være en rum tid hvor det så gøres smidigt og fleksibelt ved at staten kan gå ind og være garant det kan radikale venstre også bakke op om så således kan vi fra radikale venstres side støtte begge lovforslagets elementer

almene boligorganisationer kan fortsætte som en slags mindesmærker for danmarks modstandskamp mod den tyske nazistiske besættelse fra nitten

fem og fyrre kollegierne blev som det er nævnt af flere af de andre ordførere opført med støtte fra frihedsfonden og de særregler der kan videreføres forudsætter dog stadig det lokale byråds godkendelse og det er et godt

for fjerde maj kollegierne

modstandskampen og lade fjerde maj kollegierne stå som et mindesmærke for

kollegierne over endnu en ti årig periode

noget der har optaget en bred kreds af folketingets partier og især venstre har været aktiv i den sag så her har vi en fælles god sag derudover

nu gjort det mere smidigt og hurtigere at tilpasse finansieringen af det almene nybyggeri til de skiftende markedsforhold og alt andet lige

vil det gøre det billigere for staten og samtidig med

sker der altså ikke et afbræk i låneudbetalingerne for boligorganisationerne så jeg siger tak for den meget positive behandling

tager vi selvfølgelig dem og svarer positivt på

om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den ellevte marts jeg begynder med at give ordet til ordføreren for forespørgerne

at vi er en åben og fordomsfri nation men det kan jo altså også gå for vidt og det tror jeg

på den baggrund

i vores værdinormer i danmark

det er vigtigt men jeg synes der er nogen der forsøger at undlade en meget meget

religiøse og kulturelle krav fra folk kommet til danmark og ikke vil danmark det bedste

at vi hører sammen som et folk som en nation vi skal ikke sætte danskerne op imod hinanden så vi skændes

den ud fra et værdipolitisk synspunkt

i danmark som jo er en nation

vil stå sammen som nation jeg skal understrege allerede nu

andre kulturer andre mennesker men det skal være på vores betingelser

laver om på vores normer traditioner

det er blandt andet noget af det

det spørgsmål jeg har fået til debatten her i dag

for noget ja i nullerne

for at sige det lidt groft alt det andet derimod arbejdsløshed fri og lige adgang til sundhed folkeskolen

ikke værdipolitik men sådan er det vel ikke mere sådan opfatter jeg

det skal være her i tierne regeringen fører en politik der hviler på stærke værdier ikke alene i forhold til de udfordringer der knytter sig til integrationen af mennesker der kommer hertil med en anden baggrund end den danske

ordentlighed og vores solidaritet med hinanden i behold

fortsat at udvikle det fællesskab vi har

hvor vi stræber efter lige muligheder

uanset køn størrelsen på deres bankkonto og deres familiebaggrund

hver især en frihed til at leve vores liv på forskellige måder inden for et

en stærk værdi frihed lighed og tryghed

værdier der ligger til grund for regeringens politik regeringen fører for eksempel en økonomisk politik hvor vi forsøger at tage ansvar for de næste generationer vi har besluttet at vi skal have en ny og bedre folkeskole

skal have lige muligheder for at få en god uddannelse

indgået en bred og ambitiøs aftale om vores erhvervsuddannelser det betyder at vi bygger videre på en stærk tradition for faglig stolthed

når regeringen senere i år præsenterer en reform af beskæftigelsesindsatsen

i forhold til vores fællesskab når vi har besluttet at homoseksuelle par kan

er det også udtryk for værdier vi dømmer ikke nogen på hvem de elsker når dansk folkeparti valgte

er det fordi partiet dybest set har andre værdier på det her punkt end regeringen der er forskel i dansk politik

da revselsesretten blev afskaffet af den daværende sr regering det var tilbage i nitten syv og halvfems år siden skete det ud fra den

også af deres forældre selvfølgelig skal de det

også imod og dengang sagde

og forældrenes ret til at opdrage deres børn

statens ejendom en uhyrlig socialistisk lov som

lusket igennem og vedtaget uden nogen former for offentlig debat

at sige at fru pia kjærsgaard ti år senere altså i det her århundrede

det her spørgsmål har ændret sig

men det understreger for mig at politik hviler på værdier forskellige værdier skaber forskelle i politikken

og rette ind af hensyn til indvandrere

man fornemmer jo klart en dagsorden og nu tør jeg næsten ikke sige det men måske også lidt manglende mod til at sige hvad det egentlig handler om

tale om de udfordringer vi står over for som samfund er jo en af vores mest fundamentale værdier

at sige at danskerne under et oplever at de skal ændre levevis og adfærd som følge af indvandringen men bliver vi

andre mennesker fra andre lande og kulturer til danmark ja det gør vi på nogle områder og jeg er sikker på at befolkningen

som vi kender også danmark med et stærkt fællesskab

men hvor forskelligheden aldrig må udfordre vores grundlæggende værdier som ligestilling mellem kønnene princippet om at rettigheder og pligter følges ad

i forsøget på at løse det praktiske møde med andre kulturer og værdier

om hvorvidt der skal være juletræ eller ej i den fælles gård og selvfølgelig også om hvilken mad vi serverer i vores skoler og daginstitutioner for som jeg ser

daginstitutioner på samme måde synes jeg det er problematisk hvis en censor ikke vil give hånd til kvindelige elever hvad skal det betyde mener den mandlige censor at kvinder er mindre værd end mænd og jeg er helt sikker på at det

truffet en afgørelse om at det var chikane på grund af køn når en censor ikke ville give hånd til en kvindelig studerende og ja jeg synes det er trist når forældre med minoritetsbaggrund holder deres børn væk fra lejrskolen eller fra kammeraternes fødselsdage og jeg er meget enig med social og integrationsministeren når han siger at vi hver især som

at handle når vi møder de situationer

skal vi reagere som et frit og demokratisk samfund i forhold til de her ting

at stille det spørgsmål om vi ønsker et samfund som lovgiver om hvad der serveres på det enkelte barns tallerken og om vi har regler for hvornår og hvordan og hvem man skal give håndtryk

at mit svar er nej

et samfund der bygger på stærke værdier som reagerer på den måde

på sin egen styrke og det mener jeg vi har nogen grund til ikke at være i danmark regeringens vej

debat og en dialog med hinanden ude i kommunerne på skolerne og i boligforeningerne jeg har tillid til det lokale demokrati og det kan kun fungere hvis vi giver plads til lokale debatter og selvfølgelig også lokale beslutninger regeringen

fjerne den politik der rejste urimelige barrierer i stedet for at stille rimelige krav pointsystemet mener vi byggede på et uddannelsessnobberi det

et eksempel vi ønsker at møde mennesker med ordentlighed og respekt

i to tusind og ti

det tidspunkt førte en slap udlændingepolitik

udlændinge og integrationspolitik som både er robust og retfærdig

de må yde en indsats for at uddanne sig arbejde lære sproget og kulturen at kende det er rimelige krav til gengæld får de jo så mulighed for at leve i et trygt land med stor frihed og lige muligheder

nej spørgsmålet om hvorvidt danskere må rette ind efter fremmede værdier

at det er forældrene der skal bestemme hvem

vi se at flere unge nydanskere tager en uddannelse

hvor der er tid til at hjælpe nogen med lektierne måske særligt dem som ikke kan få så meget

opfatter jeg som et af de vigtigste integrationstiltag i mange år og på mange måder er det det samme med den nye erhvervsuddannelsesreform vi skal give mange chancen for at blive dygtigere vi skal skabe lige muligheder og vi skal stille krav

jeg tror på et stærkt fællesskab af der tror på sig selv

jeg mødt med rettigheder og pligter

at alle kommer med og det er for mig kernen i et solidarisk danmark og det er de stærke værdier bag tierne s

kan man gå ind i de mange mange ting

man synes er væsentlige og som interesserer folk

behandler vore ældre i vores samfund hvis ikke det er værdipolitik

hvordan vi gør i folkeskolen så vores

konsekvenser i forhold til værdipolitikken

den her debat det er indvandringens konsekvenser som er væsentlige og som der

værdipolitikken ligger meget lavt når man måler på hvad folk interesserer sig

er ikke

vil give mig ret måske er der nogen der ikke er så interesserede i at diskutere det men det er et meget meget stort emne hos folk rundtomkring

i kulturkampen hvad vi betragter som danske

hvordan vi synes danmark skal forme sig jeg synes det er

islamiserer mere og mere en frivillig islamisering af et vestligt land

det er måske lidt mere ydmyge ting som kommer til udtryk i

skoler plejehjem gravpladser muslimske parallelsamfund

danske børn i daginstitutioner da have en madkultur som vi altid har haft

det i massevis af daginstitutioner

svinekød som de muslimske børn

griber til lovgivning jeg synes som jeg sagde før at vi danskere

tolerante og åbne

egen barm og sige at vi

åbnes for intolerance vi har så mange

noget ved det juletræet

en bestyrelse hvor der var flertal for ikke at have juletræ

fik man alligevel det her lillebitte juletræ på toppen

i herning ikke ville give

men vil den censor

censor der nægter at trykke kvindelige elever i hånden

blive overrasket eller forskrækket for sådan er det

er det som jeg synes den her debat kunne gå på i dag

de kulturbærende fag i undervisningen skal styrkes og dansk kulturarv skal værnes folketinget konstaterer endvidere at danmark er en aktiv del af en moderne og åben verden og markedsøkonomi indvandrere

men indvandringen har også negative indvirkninger på danmark og danskernes levevis og at disse udfordringer skal håndteres med udgangspunkt i

folketinget opfordrer regeringen til årligt at afgive en redegørelse over de værdipolitiske

debat om de værdipolitiske udfordringer som følger af indvandringen i danmark

års tid siden var til møde hos islamisk trossamfund på dortheavej

havde arbejde og gode uddannelser men som ikke var værdimæssigt integreret i det danske samfund det var tydeligt for mig at vi værdimæssigt og kulturelt var meget langt væk fra hinanden den aften i islamisk trossamfund ville man for eksempel

hyldede arrangerede ægteskaber og den tankegang finder jeg både besynderlig og ikke mindst foruroligende og bestemt ikke en der stemmer

og det værdisæt som vi har bygget danmark op

desværre enestående i en undersøgelse fra to tusind og ni blandt muslimer i danmark

sig nemlig det rystende resultat at af de adspurgte svarede at det bør være forbudt at kritisere religion at ytringsfriheden i visse tilfælde bør indskrænkes og en femtedel mente at der bør indføres sharialov i danmark det er fuldstændig uacceptabelt hvis borgere i danmark bliver tvunget til at leve efter andre bestemmelser end dem der fremgår af vores lovgivning så længe sådanne holdninger florerer og trives i vores samfund er danske værdier og danske demokratiske frihedsprincipper sat under pres samtidig er det også disse holdninger der jo desværre bærer kimen til ekstremisme derfor er det vigtigt at der fra statens side bliver holdt

da mange af disse holdninger udspringer derfra indsatsen

de nødvendige redskaber til rådighed

i venstre ønsker vi at værne om de danske værdier

og den slags retten ind alle i danmark skal have lov til at praktisere deres religion som de ønsker

vil sige at man kan holde jul eidfester fredagsbøn

alt muligt andet

skal være gensidigt og helt grundlæggende

man tage kulturen til sig og man må indpasse sig bedst muligt under de normer og værdier der

dyrke den religion som man ønsker indvandrere skal derfor også udvise den fornødne respekt for vores samfund de værdier som det bygger på her i landet må man som sagt tro man må tænke man må ytre sig om alt hvad man ønsker det skal man respektere ellers har man efter min mening ikke noget at gøre i danmark samtidig vil vi opfordre regeringen til

tage det her problem alvorligt fordi når regeringen for eksempel ikke længere ønsker at kalde en ghetto for en ghetto

ser problemerne i øjnene vi mener at det skal tages alvorligt

disse miljøer også kaldes hvad de er for eksempel ghettoer i venstre mener vi at danmark skal

vi bakker fuldt og helt op naturligvis om det

frihed lighed og fællesskab er de helt centrale grundpiller i socialdemokraternes politik sådan er det

i vores værdier vi socialdemokrater er en del af arbejderbevægelsen udgangspunktet for en bevægelse er at den bevæger sig

ikke en bevægelse så når samfundet udvikler sig gør vi det også

og mobiliteten på tværs af grænser bliver større forholder vi os til det politisk men vores værdier ligger helt fast

det er ikke tilfældigt at socialdemokraterne har rosen som symbol for rosen er et symbol på kærlighed og det er i sidste ende den der ligger bag menneskers dragen omsorg for hinanden

at vi sikrer tryghed for samfundets svageste de gamle de syge de arbejdsløse

bidrager til og tager ansvar for fællesskabet i alle de sammenhænge vi lever i og ikke mindst har vi som borgere en pligt til at overholde de spilleregler der gælder i vores samfund lighed handler om anstændighed om at skabe en socialt retfærdig fordeling af samfundets goder med lige muligheder og lige adgang til blandt andet uddannelse og sundhed dette uanset hvilket

uafhængigt af etnicitet og hvilken gud man tror på

sidst men ikke

central dansk værdi for os socialdemokrater frihed sikrer den enkelte udstrakte og umistelige demokratiske rettigheder rettigheder der er defineret i grundloven tilbage fra atten ni og fyrre de demokratiske frihedsrettigheder er noget af det mest danske vi kan finde der er en grund til at skoleklasser besøgsgrupper og turister valfarter her til folketinget

besigtige vores grundlov der ligger her

det gælder både etnisk danske og udenlandske medborgere

slå fast så det ikke er til at misforstå

hvor der er en manglende anerkendelse af demokrati ytringsfrihed og friheden til at leve som man ønsker

må man tro på det man vil man må leve som man ønsker men man skal overholde de spilleregler der gælder i danmark ellers må man finde sig et andet sted at bo

rettigheder men der medfølger også pligter ikke mindst pligten til at anerkende vores love vores danske kultur vores traditioner og den danske levevis

de har fulgt med os siden vi blev stiftet

og med de ord skal jeg oplæse et vedtagelse på vegne af partierne socialdemokraterne radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten

har taget imod inspiration udefra og ladet vores samfundsudvikling drage nytte af andre kulturers tanker ideer og arbejdskraft det har været med til at skabe danmark den danske kultur og vores værdifællesskab den danske levevis og de danske værdier har vist sig stærke

folketinget konstaterer at grundloven indeholder frihedsrettigheder som gælder for alle til gengæld forventes det

uanset etnicitet og religion skal efterleve de spilleregler der gælder i vores samfund og som er baseret på værdier som demokrati ligestilling solidaritet

jeg vil faktisk bede om man ikke i det mindste kunne ændre det til at

en årlig redegørelse sådan som vi andre beder om i det sidste punkt i vores forslag til vedtagelse jeg må sige at

man møder når man er rundtomkring jeg tror folk forventer sig mere

og frem for alt at socialdemokratiet af alle partier koncentrerer sig om det

i forhold til de normer som vi har

det udgangspunkt koncentrerer vi os om de problemer vi

vi sidder rundtomkring til udvalgsmøder i det her folketing og diskuterer de aktuelle problemer som følger af den verden vi lever

for os socialdemokrater

også helt klare og dem har vi en forventning om at alle der bor

går ind for de værdier der er i vores samfund og sådan er det

dybt ind i den her debat fru trine bramsen

et fint og rigtigt synspunkt

jeg håber egentlig at ordføreren for socialdemokraterne er enig

regeringen og socialdemokraterne

halalslagtet kød og der er jo mange borgere er rigtig trætte af at de ikke har den valgfrihed som

man har regeringsmagten man sidder på statsministerposten og en række førende poster når det handler om værdipolitikken kan fru trine bramsen ikke godt selv se

og tænker jamen ok det er fint nok de har den der holdning men hvis ikke det gavner os

ordfører er helt afgørende nemlig demokrati

og at man derfor lokalt har drøftelser om

hvad der eksempelvis skal på menukortet men at indføre en lovgivning her fra christiansborg om at der skal være særlige retter på menukortet

i daginstitutioner

positivt til udviklingen af det danske samfund og de skal i høj grad også bruges som rollemodeller for andre men

vil gerne spørge fru trine bramsen direkte

trine bramsen være enig med mig i

på flere partiers vegne er negative effekter af indvandringen som vi bliver nødt til at tage os af

at den indsats vi har gjort indtil nu ikke er tilstrækkelig

en mere klar stillingtagen fra det danske samfunds side til at man skal respektere

at angå de muslimske børn men jo faktisk også påduttes de danske børn hvilket jeg synes er dybt problematisk for vi har ikke religiøse renhedsforestillinger i danmark og har

enkelte danske familie kan have i forhold til halalslagtning kan man ikke i indføre en regel om at man skal kunne sige nej til det jeg mener det vil være

rimeligt i i forhold til

hvorfor skal man påduttes det og hvorfor skal

at der så er nogle muslimske børn

men man skal give danske børn en frihed i stedet for politisk korrekt

sig og sælge ud af arvesølvet og så måske stå og holde

en tale her i folketinget som jo næppe kommer længere end

ude fra vestegnen outlandish hedder de

man nærmere kalde det rapper den

lange lyseblå kjoler og sammen med outlandish synger

danmark mit fædreland

hvem er det lige der har patent på fædrelandet er det korpigen som måske lige inden koncerten har spist frikadeller eller er det isam b som måske tidligere på dagen har været til bøn i sin lokale moské ja vi har en historie ja vi har en kultur og ja vi har en kristen kulturarv som er vigtig men verden står ikke stille jeg spiser ikke det samme som min mormor jeg lever et fundamentalt anderledes liv end hun gjorde jeg bygger mit liv på andre værdier end hun gjorde men noget har jeg tilfælles med min mormor blandt andet det danske sprog som godt nok også har udviklet sig så vi ikke taler på præcis samme måde og ikke bruger præcis de samme ord

dog dansk

noget mere grundlæggende noget som er fundamentalt for alle mennesker og som altid har været det det er følelsen af at være en del af fællesskabet at høre til

skal definere de danske værdier er det dansk folkeparti med deres snævre kriterier for

som synes at kunstmuseer og spelt hører med til det at være dansk det sidste var ironisk ment

at flertallet tager mindretallets frihedsrettigheder meget alvorligt en gruppe alene kan og skal ikke definere hvad fællesskab er for det er en følelse som går på tværs af religion politisk ståsted adresse og levevilkår i danmark har vi friheden til at spise hvad vi vil til at bede til hvem vi vil eller helt lade være til at sige hvad vi vil til at gå klædt som vi vil de friheder

den nuværende regering har åbnet danmark

vi har fjernet grænsebommene vi har fjernet fattigdomsydelserne men vi har ikke mindst slået en ny tone an

fællesskabet mærkes i vores hverdag når vi følger vores børn til skole og smiler til de andre forældre når vi står ved bussen og udveksler småbetragtninger med de andre ventende eller når vi står frysende på fodboldstadion

sådan set lige meget hvilket hold vi holder med for vi er fælles om at fodbold er vigtigere end frysende tæer danmark er et mangfoldigt land vi er et land med over fem millioner mennesker alle er vi forskellige men sammen kan vi sikre følelsen af fællesskab og sammenhængskraft

uanset om vi har rødder i somalia eller hvidovre

med nogle andre udfordringer så selvfølgelig

hvor det radikale venstre endnu en gang bliver sat uden for indflydelse og da specielt på udlændingepolitikken på værdipolitikken i kulturkampen

for meget kort tid siden her i folketingssalen skulle stemme om at indføre kvindekonventionen i dansk lov

i dette ting som stemte imod det forstår jeg simpelt hen ikke for hvis man mener

man vil sikre kvinders rettigheder og især i miljøer hvor man mener der kan være fare for at de bliver undertrykt

er der masser af indvandrere som bidrager positivt til vores samfunds udvikling og som gerne vil integreres og gerne vil respektere og reelt respekterer vores fælles værdier men kan vi være enige om spørger jeg bare at vise nultolerance

ikke vil respektere vores fælles værdier i det danske

er et spor hvor man er dybt uenige der er repræsentanter for de radikale der siger én ting og der er repræsentanter for socialdemokraterne der siger en anden ting for slet ikke at tale om

er skidt at man ikke har valgfrihed på de her institutioner hospitaler eksempelvis vi taler om med hensyn til halalkød men de radikale udtrykker sig på en anden måde

det radikale venstre stolte af den indflydelse

har på regeringen for den indflydelse betyder jo så i dag at man ingenting gør altså man siger forskellige ting signalerne er uklare og der

kunne serveres frikadeller i daginstitutionerne

set også synes at der bør kunne serveres kanelsnegle

og jeg synes det er et minus når han holder fødselsdag at jeg ikke kan få lov til at sende dem med

synes skal reguleres her fra nej det synes jeg ikke hvis det går mig så meget på

og diskutere med bestyrelsen jeg mener at vi har en god tradition for at tage lokale decentrale beslutninger i de bestyrelser vi har derude

set tilsidesætter danske værdier som jo er at vi

radikale ordfører er enig i burde være en dansk værdi adgang til at spise svinekød

vores hospitaler og at børnene kan få det henne i daginstitutionen kan få en spegepølsemad eller

er jo det centrale spørgsmålet er bare vil det radikale venstre gøre noget for at det bliver sådan igen at man har den valgfrihed eller er det radikale venstre i sin

op med den pågældende bestyrelse uanset om det er frikadeller

jeg synes det er en god dansk tradition at vi løser problemerne pragmatisk der hvor de opstår

er funderet på nogle rigtig stærke fællesskabsprincipper som blandt andet udspringer af andelsbevægelsens historie og senere også fremkomsten af fagforeninger som har lobbyet ihærdigt for bedre vilkår for os alle sammen det har funderet et rigtig stærkt velfærdssamfund hvor vi tager hånd om hinanden og derfor synes jeg faktisk også det er glædeligt når nu debatten i dag handler

om nydanskere at de i stigende grad tager del i fagforeningsfællesskabet der er gradvis ved at komme flere

jeg er også stolt af at vi har været foregangsland på nogle områder tænk sig at vi har en ombudsmandsinstitution som rejser ud i verden og hjælper andre lande med at opbygge noget lignende

tillader homoseksuelle at gifte sig og vi har endda også givet lov til at det kan foregå i vores kirker vi har en stærk grundlov som gælder for alle det betyder feks at

er rigtig højt til loftet når det handler om at sige sin mening vi tager ytringsfriheden alvorligt og er der angreb på den som for eksempel da lars hedegaard eller

så står vi faktisk sammen og fordømmer det vi mener det alvorligt og faktisk så alvorligt at vi også synes at dem vi er uenige med skal have lov til at komme til orde for det giver os en unik mulighed for at overbevise dem om at de er på gale veje eller måske flytte dem i den retning vi

og solidaritet det er en stærk dansk kultur hvor vi også har rummet mindretal som for eksempel i den region hvor jeg kommer fra hvor vi har et tysk mindretal som oven i købet kan have egne børnehaver skoler og foreninger betyder det så at der ikke er udfordringer nej det gør det ikke selvfølgelig

det vi har mennesker som ikke vil acceptere spillereglerne i det her samfund

at de ikke repræsenterer nogen det store flertal gør hvad de skal og kan de arbejder de uddanner sig de tager hånd om deres børn det eneste de ønsker

konklusion er at indvandrerne allerede i anden generation ligner danskerne meget mere end deres forældre der er en høj grad af ligestilling man uddanner sig man får børn senere

man accepterer værdier som demokrati ligestilling og så selvfølgelig vores

og der skal være plads til forskelligheder

set der er noget ganske naturligt i det har man også set hos danskere som er draget ud i verden til usa og andre steder hvor

at fastholde noget af det man bringer med hjemmefra

indpasser man sig i samfundet

tager det man kan bruge fra begge kulturer og det er sådan

jeg synes jo netop at rockwool fondens studie viser

behøver at tage det så tungt jeg er enig i at vi har nogle udfordringer på nogle punkter men det udgør jo ikke det store flertal

tilpasser sig de finder en måde at være i danmark på de rykker mod mere ligestilling de rykker mod mere uddannelse de gifter sig senere de får børn senere med andre ord de ligner enhver anden person

os noget positivt og alene det er jo et kæmpe problem nu nævnte fru karina lorentzen dehnhardt selv rockwool fondens rapport så derfor tager jeg

jeg er fuldstændig enig i at man sagtens kan

og det fastholder jeg jeg synes det er fint

taler det i hjemmet men jeg må indrømme at når jeg møder tre fire araberdrenge på gaden

så føler jeg de er langt mere integreret i det danske samfund end hvis jeg møder tre fire araberdrenge der taler arabisk med hinanden

skarpe når det for eksempel handler om ligestilling som

man vil bekæmpe undertrykkelse af kvinder men man har søreme ikke

opholdstilladelse i danmark alternativet for de kvinder er at de skal finde sig i vold

ellers bliver de smidt ud af danmark er det et reelt valg

set ikke at dansk folkeparti har været særlig optaget af ligestilling og det var dansk folkeparti heller ikke da man stemte imod europarådets konvention om bedre beskyttelse af kvinder som lige præcis gav

det er selvfølgelig vigtigt og væsentligt og grundlæggende så kan resten sådan set være lige meget så skal vi ikke blande os i noget med kultur det må man

selvfølgelig skal vi da respektere at folk har forskellig kultur men kan vi ikke være enige om at vi i det danske folketing har en forpligtelse til at værne om den kultur

er bygget op i det her samfund i danmark gennem århundreder har vi ikke lov til at sige at det nu engang er den levevis og den kultur og den dannelse og de værdier som vi mener er bedst

vil have lov til at forsvare i det land vi lever i

mener vi jo at det hele kan være lige meget og så kan jeg godt forstå at vi har et problem for så har vi ikke nogen særlig stærk kultur hvis vi ikke her i

at vores kultur og vores levevis er den vi foretrækker og den vi arbejder for at skabe respekt

hvad kultur er og hvad kultur rummer for det er

både bibelen og koranen havde det gamle testamente med rigtig mange af de her værdier tilfælles så jeg tror i virkeligheden ikke at vi er så langt fra hinanden men jeg er da ikke blind for at der også er problemstillinger som skal italesættes men det synes jeg

lorentzen dehnhardt at det er

noget at gøre med kultur og der må jeg bare konstatere at der er meget stærkt sammenfald mellem socialistisk folkeparti og det radikale venstre i den kulturradikale tilgang man har til tingene der må socialdemokratiet

enige om meget dog føle sig noget klemt mellem de to meget kulturradikale partier

forbedre levevilkårene hvor vi tager hånd om hinanden hvor solidaritet er et nøgleord det synes jeg

gode værdier og et udtryk for en dansk kultur som jeg synes er bevaringsværdig og

af mere fællesskab mere solidaritet

noget af det der binder et samfund sammen måske mere end flæskesteg og frikadeller jeg har forstået at det er en meget meget vigtig dagsorden

er et større behov for at snakke om arbejdspladser og hvordan vi rykker vores samfund videre

at dansk kultur har forrang i danmark det vil jeg sige giver sig selv eller om man som i det radikale venstre og åbenbart også

hvor det er rent kulturrelativisme og rent multikultur

multikulturelle ideologi er død

fuldstændig enig med ham i for det må da være sådan at det i danmark

det må være den der gælder og når man kommer til et land så er det

jo skik følge eller land fly hvis jeg tog en tur til saudi arabien ville jeg jo også overholde de regler som de har dernede selv om jeg ikke bryder mig om dem

da overholde dem i respekt for det land

og når det handler om vores daginstitutioner

er fuldstændig enig med den radikale ordfører i

stille op til bestyrelserne hvis man ønsker

og sf og i øvrigt også de radikale

da utrolig kritisk til det jeg mener ikke at danske børn skal påduttes nogle religiøse renhedsforestillinger som er dansk kultur fremmed

altså så må vi jo tage stilling til om vi vil demokratiet i vores børnehaver og om vi vil forældrebestyrelser i vores skoler enten skal vi jo sige at de har muligheden for at bestemme og være med til at præge det

må vi stille op akkurat som vi gør til folketinget

jeg besøger bananarbejderne i latinamerika eller elektronikarbejderne i asien så føler jeg et stort kulturelt og klassemæssigt fællesskab

når når det er virkeligheden for mig

fællesskab vi er begge arbejdere når vi møder hinanden

ejer tingene vi har fælles drømme og visioner om hvordan samfundet skulle være og hvordan kulturen burde

med placeringen i samfundet klasseforholdene på tværs af grænserne

den nationale kultur man kan

når jeg tænker på mine brødre og søstre ude i verden så forekommer den her debat mig indimellem lidt speciel måske lidt lille måske lidt fjern derude

diskuterer man ikke om man skal have frikadeller eller pizza eller at det skal være halalslagtet der diskuterer man

se det er et eksistentielt problem

en reel udfordring og som også kommer os ved også kommer dansk folkeparti ved

vi kan diskutere dem puster små problemer op som vi må løse i dagligdagen

store afgørende kulturkampe jeg synes det er forkert jeg synes vi skal bekæmpe intolerancen med tolerance og ikke opbygge en ny intolerance over for dem

er intolerante vi skal være nysgerrig over for det fremmede vi skal være åbne over for andres kultur og demokratiske tradition det er derfor

efter min mening ganske at udnytte

vi har i øjeblikket at underbetale både danskere og udlændinge

dem arbejde under farlige vilkår det er udansk at acceptere hjemløshed det er udansk at ydmyge arbejdsløse syge kontanthjælpsmodtagere og handicappede uanset hvor de er

det er udansk og det er en trist ensporet kultur

bære den

det er en mærkelig diskussion der er stort set ingen af de retter som vi serverer i danmark som er dansk hvis man går mere end hundrede år tilbage

har vi selvfølgelig slæbt med hjem alle mulige steder fra hvor vi enten har været ude

at holde ferie mine

kan smage hvordan verden smager bare det er sunde og økologiske råvarer

jeg tilhænger af at vi er åbne og mangfoldige i vores madkultur hvorfor i alverden skal vi have den kunstige debat

danske kulturelle principper handler efter min mening om demokrati

retten til at tale tænke og tro

lighed og solidaritet hvis der er nogen i danmark der er bange for de fremmede

er det jo manglende tillid til egen kultur det er noget skidt det må vi gøre noget ved der må vi hjælpe fru pia kjærsgaard og andre med at få en lille smule mere selvtillid

den kan klare det hele det har den kunnet i tusinde år hvorfor skulle

fremover hvis den er værd at samle på der findes jo ting i danmark

vi skal alle sammen tage hensyn til hinanden uanset om vi lige er ankommet til landet eller om vi er syvende generation det er noget der siger sig selv vi skal alle bidrage uanset køn og race og sådan at ingen beriger sig på de

i en meget endimensional og meget indskrænket form for snak om kultur jeg tror at danskerne meget gerne

og turde møde andre kulturer

vise at vi har den stærkeste kultur og derfor kan vi godt lide at inddrage

at vi skal være åbne og nysgerrige over for de andre vi må da gøre os bevidste

som andre så kunne være nysgerrige og åbne over for især måske hvis de kommer hertil og vil bo i vores land er vi ikke enige om at der er en kultur i det her land som er bygget op gennem århundreder som vi må stå op og forsvare for at bevare eller mener herre christian juhl og enhedslisten at vi bare skal lægge os ned

den kan ikke beskrives så skal man til at være så indskrænket at man siger at det at være kristen er dansk kultur men jeg håber da ikke at der er nogen i den her forsamling der mener at det er den måde vi skal gøre det på at være dansk er en mangfoldighed af kulturer

ofte klassebåret det vil sige at arbejdere har en anden kultur end de arbejdsgivere der er rigest os ovre i jylland i de små kår har andre kulturer end de rige

og så har nogle der lige er kommet til landet en anden kultur end dem

på men der er nogle grundlæggende ting som har skabt det her samfund kristne værdier vores litteratur vores teaterkunst og meget andet i den verden der er masser af ting der forener os som land og som kultur vores levevis og vores grundlæggende værdier og respekt for frihedsrettigheder og kristne værdier alt det binder os danskere sammen og hvis det er ved at gå fløjten

har vi da i høj grad et behov for at vi i det her folketing gør noget for at skabe den respekt der skal være

kultur er noget man udveksler kultur er noget man deler med andre vi har nogle grundlæggende principper

frihed lighed og solidaritet det var det jeg sluttede min tale med det er altså noget helt helt andet end at snakke om overfladiske ting som musik og kultur

antydet at for eksempel kristendommen ikke spiller en rolle altså når danskere

at han da håber at hans

børnebørn vil være i en daginstitution hvor de kan smage det hele

eller andet sted hvor argumentationen slet ikke hænger sammen

herre christian juhl når nu herre christian juhl har det synspunkt at der skal være plads til alle kulturer

de retter som de fleste danskere rent faktisk ønsker at spise synes herre christian juhl ikke også at de skal være repræsenteret i for eksempel daginstitutioner og

andre steder i samfundet og hvis herre christian juhl mener at de skal være det hvad vil ordføreren så

danmark have set noget anderledes ud end i dag

både økonomisk

kulturelt og sådan i det hele taget menneskeligt prøv at tænke på en ting hvad er det for nogle retter danskerne

smage dem alle sammen i løbet af et år

ikke forlange at alle daginstitutioner altid har det på menuen jeg laver også mad til min børnebørn derhjemme og jeg prøver da somme tider at lave noget som de

at blive udfordret med andre ting det befæster ens egen kultur

christian juhl lægger for dagen når han siger at man faktisk skal prøve alt i daginstitutionerne men accepterer at der er noget man så godt lokalt kan forbyde at folk prøver derude det hænger jo overhovedet ikke sammen

mener herre christian juhl virkelig at der slet ikke er noget der binder det danske folk sammen

være konsekvensen af at herre christian juhl siger at dansk kultur

mener herre christian juhl jo at der ikke er noget som er fundamentet mener herre

at de danske traditioner julen og påsken er en del af dansk kultur eller er det bare

det til at være den danske kultur nemlig det præsten siger i kirken i pinsen og i påsken så tror jeg man overvurderer sin egen religion jeg nyder påsken og pinsen men det er sammen med mine børnebørn og mine børn og vi går ikke i kirke

kultur er mange ting og at danskerne har mange forskellige kulturer vi bor i et fælles land vi har en fælles lovgivning og så har vi demokratiet friheden ligheden og solidariteten

jeg synes det er en fuldstændig forkert betragtning at se det ud fra så kan

når man betragter de her dage som fridage

par år tilbage gik ind for at afskaffe store bededag

jeg synes det er besynderligt at man ikke kan se debatten fra et andet synspunkt at det her har noget med kristendom at gøre at det har noget med kultur at gøre

som herre christian juhl sagde for nogen tid siden

at pludselig bliver tingene

fremmed kultur komme ind der er ikke noget valg

hverken attraktiv eller givende for mit liv det er en privatsag og det har jeg vel egentlig ret til at mene ligesom nogle vælger at være katolikker eller indremissionske eller muslimer der er ret mange muligheder det er religioner og det synes jeg folk skal

selv og det skal ikke ophøjes til en national kultur det er retten til ikke at tro som også er en del af vores samfund

også sådan at jeg får en klump i halsen eller hårene rejser sig lidt i nakken når jeg synger fra arbejdersangbogen en ældre kollega

for nogle år siden havde det ikke på den måde med arbejdersangbogen

har det sådan at hun føler sig rigtig rigtig godt tilpas når hun synger fra salmebogen altså de tre kulturer er jo ligeværdige man kan da ikke ophøje den ene kultur og den ene slags sange

vi kun skal spise frikadeller vi kun skal spise flæskesteg og at vi ikke kan spise en shawarma eller en pizza eller hvad ved jeg

drejer sig om det er når vi borteliminerer vores almindelige kultur vores almindelige madkultur vores almindelige tro

gældende i danmark dermed ikke være sagt at man ikke kan noget andet men man får bare ikke

tusind år har rodfæstet sig i danmark det

jeg synes det er de smukkeste og de stærkeste

højskolesangbogen kan jeg også godt lide

løfter sig ikke helt derop hvor den røde sangbog giver mig en værdi i livet giver mig noget at slås for

som jeg vil kæmpe for til det sidste og salmebogen gør det slet ikke

ked af det men jeg nedgør da ikke folk der er kristne og hellere vil have salmebogen eller hellere vil have højskolesangbogen det er det der er forskellen kunne vi ikke have et mangfoldigt samfund

jo gode værdier som det danske samfund

heldigvis også gør men det er ikke kommet af sig selv det er kommet gennem slid

kamp og gennem en lang udvikling i dag føler vi

at frihed fra overgreb er en selvfølgelighed at ytringsfrihed og religionsfrihed er selvfølgeligt at det er helt selvfølgeligt at borgerne behandles lige af staten og

samme muligheder og rettigheder lige meget hvem man er

det er jeg som homoseksuel og ateistisk liberal selvfølgelig ret begejstret for men sådan har det ikke altid været lad mig give et par eksempler på at det også er gået hurtigt bare i de seneste

en hundrede og halvtreds år i juleferien havde jeg fornøjelsen af at læse tidligere dommer peter gardes nye bog danmarks justitsministre atten

tretten til to tusind og tretten

blev beskrevet meget tydeligt hvordan homoseksualitet var en af de ting

helt naturligt at vi alle sammen bliver forarget når vi hører om hvad der sker i uganda og nogle af os bliver lidt trætte af at regeringen ikke slår hårdere

også i de værdier der præger vores eget samfund sådan er det også i forhold til ytringsfriheden der findes jo efterhånden ikke noget mere dansk end ytringsfriheden hvis man ser på den politiske debat i de senere år men både historisk og måske også aktuelt er der nogle gange alligevel lidt problemer

nogle gange bliver vi nemlig konfronteret med totalitære følelser

over nogen der bruger deres ytringsfrihed historikeren bent jensen beskrev i bogen bjørnen og haren hvordan de i sovjetunionen følte at deres totalitære kommunistiske følelser

når der var satiretegninger i dagbladet aktuelt vi oplevede det under muhammedkrisen og vi har vel i virkeligheden også for nylig i forbindelse med et besøg fra kina oplevet at der var nogen der mente at det ville være træde for hårdt på de totalitære følelser hvis der var nogen der blafrede lidt med et tibetansk flag det skal vi selvfølgelig ikke ligge under for vi skal forsvare vores værdier

helt konkret i indvandringen og det vil jeg selvfølgelig også godt forholde mig til

der skal ikke være nogen tvivl om at indvandringen har nogle gode sider

de positive

dansker kan forelske sig i et menneske fra

komme hertil og bo at der er mennesker der kommer til landet med nye ideer og løsninger som vi aldrig selv var kommet i tanker om de negative

at der er kommet øget kriminalitet

og og offerliggørelse af nytilkomne indvandrere sker i

den oprindelige danske befolkning vi skal heller ikke være naive

til terrorister og antidemokrater der kan underminere vores samfund indefra derfor stiller liberal alliance tre konkrete forslag som vi har stillet før men

2 at indvandrere der kommer til danmark skal kunne forsørge sig selv og

give statsborgerskab til folk der modarbejder demokratiet

ligesom skabt nogle andre regler vi har nemlig skabt et samfund hvor terroristen

i danmark mens den lille pige fra nordjylland der har mistet sin kærlige stedfar til kræften

ikke har plads til den dygtige gymnasieelev fra køge det må vi have lavet om på til sidst

generelle for der er nemlig sket et kulturskred i danmark der er sket det

igen og igen har taget ansvaret fra befolkningen

nogle ville sige ansvarsløse man har svækket civilsamfundet svækket familien svækket individet

at fylde alt for meget vi har glemt at kulturen kommer nedefra at kulturen kommer fra det danske

skrev i atten halvtreds under tre årskrigen også kaldet den første slesvigske krig den berømte sang i danmark er

verden går

står der en gang du herre var i hele norden bød over england nu du kaldes svag et lille land og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselsslag der står meget andet godt i den sang og

en fædrelandssang som i hvert fald betyder rigtig meget for mig og det gør den ikke mindst fordi jeg synes at den sang

rigtig godt sammenfatter min forståelse

det at være dansk

internationale vi er et åbent land og danskere virker overalt i verden men vi har udgangspunkt i det danske og det er vigtigt

værdipolitik handler jo ikke kun om indvandring jeg er lige ved at sige tværtimod værdipolitikken er jo først og fremmest vigtig i sig selv for os danskere

netop i år to tusind og fjorten

fejrer vi jo eller markerer vi fejrer det ikke for det var jo et nederlag

fire og tres derunder slaget ved dybbøl

netop i år er der så derfor også anledning til at vi taler om vores historie og vores fælles nationale værdier

betød rigtig meget for forståelsen af vores land

som vi forstår det i dag og for vores fælles værdier

nu bevæger vi os jo i disse år mere og mere ud i den store verden og andre kommer hertil

er der mere og mere brug for at vi kender og respekterer vores egne rødder historie kultur og dannelse samtidig lever vi i en tid med store forandringer internettet og de hurtige nyhedsmedier med hurtige korte glimt af begivenheder og debatter fra hele verden skaber også et behov for at vi har nogle faste holdepunkter og at vi har en forståelse for vores egen baggrund vores fælles værdier for at vi så kan forholde os til de mange indtryk og påvirkninger vi får udefra derfor synes jeg også det

at vi har sådan en værdipolitisk debat i folketinget som den vi har i dag debatten tager jo så udgangspunkt i netop indvandringen jeg vil gerne sige at mange indvandrere bidrager positivt

vi ser flere og flere nydanskere og deres efterkommere som er rigtig gode rollemodeller for andre men desværre er der jo altså også alt for mange eksempler på indvandrere og deres efterkommere som ikke respekterer de grundlæggende værdier

det skal vi ikke acceptere og vi skal naturligvis heller ikke acceptere når etniske danskere ikke vil respektere vores grundlæggende

dem er der jo desværre også nogle af i kampen for vores

er det vigtigste at sikre at bevidstheden om respekten for vores kultur og værdier står så stærkt som muligt jo stærkere vores fælles dannelse er des vanskeligere er det for

som vil ødelægge den at gøre det men vi skal naturligvis også vise at vi er i stand til klart og skarpt at afvise de angreb der er på vores

bare nævne nogle af de grundsynspunkter som vi i det konservative folkeparti mener bør være en del af værdipolitikken i danmark der skal være respekt for vores demokrati vores ytringsfrihed og de andre frihedsrettigheder der skal være respekt for vores samfundsbærende institutioner og for danske myndigheder der skal være respekt for lov og orden og kriminelle udlændinge skal så vidt muligt sendes hjem hvor de kommer fra de kulturbærende fag i skolen som dansk historie og kristendomskundskab er afgørende for at sikre at vores børn vokser op med en forståelse

vores fælles værdier og kultur og vi skal værne om vores kulturarv det gælder både vores museer og vores nationale monumenter og så skal vi som det sidste føre en fælles udenrigs sikkerheds og forsvarspolitik der beskytter vores ret til at fastholde vores værdier og levevis

med resten af europa og den vestlige

den historie som nu blev nævnt i talen altså om atten fire og tres hvad er det i atten fire og tres som gør at det er en del af vores kulturarv det skifter jo altså da jeg var barn

man stolt over at vi var så modige

i dag har vi erkendt at det var fuldstændig latterligt at sende folk ud på en slagtemark nede ved

det var en epoke der var skelsættende for vores land

skabte en masse debatter om vores nationale forståelse og der er under alle omstændigheder en kulturarv der knytter sig til det

minde stadig væk selv om vi ikke kan få regeringen til at bevilge penge til at bevare den det håber jeg kan lykkes ved finanslovsforhandlingerne

fregatten jylland liggende som et minde om at der var modige danskere som stod op for danmark kæmpede for danmark og det skib er i sig selv en kulturarv det er bare for at nævne et eksempel på at vi har en meget rig kulturarv i danmark

er grund til at hædre og mindes de tapre danskere

at man kan diskutere de politiske beslutninger der lå til grund for det var det tapre danskere der stod op for danmark lige som der er tapre danskere der

op for danske værdier i afghanistan og mange andre steder i verden og på mange andre tidspunkter i historien

tale åbent om de udfordringer vi står over for som samfund og vi skal jo ikke i en slags misforstået tolerance afholde os fra at debattere det vi synes

ikke i misforstået hensyntagen

jo ikke belæg for at sige at danskerne generelt oplever at de er nødt til at ændre levevis på grund af indvandring fra andre lande og kulturer

diskutere og håndtere som samfund

en række konkrete spørgsmål som også har fyldt rigtig meget i debatten i dag

dansk madkultur blandt andet frikadeller

med svin i danske daginstitutioner og halalslagtet kød på hospitalerne

stærke holdninger til de her spørgsmål

der går ind for at vi skal lovgive om de her ting

sige at lovgivning om den slags ikke indgår i

og jeg tror det er vigtigt at vi har

kan have stærke holdninger til tingene men vi må tro på at de demokratiske institutioner vi har i vores land rent faktisk fungerer et andet emne som vi har

i debatten og det synes jeg også er

ekstremisme og som

en meget meget bred enighed

også en fælles vilje til at handle og til at bekæmpe ekstremistiske kræfter der hvor vi ser dem

et stort flertal her i folketinget bakker op om de danske værdier ligesom jeg er helt overbevist om at et stort flertal i befolkningen bakker op om vores værdier vores kultur og hele det danske samfund og det er jo meget

og det er jo i virkeligheden meget opmuntrende at vi alle sammen har det sådan det bekræfter mig også i min tro på at vores kultur og vores samfund

fordi vi er så mange der er optaget af det

hele taget at vi ikke er alene her jeg tror

at der var tale om kønsdiskrimination det er godt at vi har den slags nævn

til den danske kulturs kulturs styrke altså jeg synes jo at danmark er et samfund som bygger på ekstremt stærke værdier og jeg tror ikke vi behøver hegne os ind i detailregulering i forhold til børnehavernes kostplaner og offentligt ansattes måde at hilse på jeg tror ikke det er det der gør forskellen

jeg så også sige at for mig at se er der ikke nogen sammenhæng mellem at man ikke tager det her alvorligt og

al den stund jeg tror at de står stærkt og soleklart for rigtig mange danskere og derfor er der ikke behov for at man bruger lovgivning til at hegne tingene ind

til en pige under eksamen som tre eksempler jeg er jo enig i de eksempler jeg synes bare at det er værd at sige at det jo ikke sådan er eksempler det hører

bagatellisere for det er jo i eksemplerne vi skal læse en generel udvikling

og jeg synes man i eksemplerne kan læse at hvis vi ikke gør noget aktivt for at værne

risikerer vi at vores kultur kommer under pres og vores levevis kommer under pres og vi har en ret til som danskere at forsvare den kultur og den levevis vi har bygget op gennem generationer

ekstremisme og radikalisering som vi desværre ser

er at jeg tror at der måske er nogle som har lyst til at

stå længere fra hinanden end vi gør men som jeg oplever debatten

stå så langt fra hinanden for

på dem som virkelig truer os også på de meget alvorlige områder som statsministeren nævner terrorisme knægtelse af ytringsfriheden og så videre så jeg er faktisk meget enig i

uenighederne på mange områder i det her hus

fordi det er så alvorligt og det har så langsigtet betydning for vores samfund

er da overbevist om at vi alle sammen har en meget stærk fælles kerne

vi synes er godt hvad vi synes er skidt og nogle meget stærke værdier vi er

hviler på meget stærke værdier og det

man vil leve sammen med den som man vil

giftes med den man vil det er noget vi kæmper meget stærkt for i danmark men det er heldigvis noget vi deler med andre uden for landets grænser kampen for ligestilling mellem køn på lignende vis og jeg kunne egentlig stå her ganske længe og tale om det for jeg oplever at vi har nogle stærke værdier i danmark også om solidaritet ligeværd lighed i det hele taget som vi gerne vil kæmpe for i danmark men som vi heldigvis også

at det er særlig dansk og det skal vi søreme passe på

at alle værdier er lige gode eller al kultur er lige godt jeg synes at vi har nogle stærke værdier i danmark om lighed om at vi skal passe ordentligt på hinanden om ret og pligt som er værd at kæmpe for og som er bedre end andre

fulgt debatten meget meget nøje

hørt hvad folk har sagt og visse steder føler

at fastholde vores værdier i institutionerne

svømmehallerne og alle steder

serveres svinekød i daginstitutionerne i deres kommune

var dansk folkeparti i hvidovre kommune

der skulle et juletræ på torvet og alle de her almindelige normer

kommunerne

vil man så altså det er jo ganske utroligt

virkelig er tragisk

i forhold til de normer som vi har

siger man noget ude i kommunerne fra socialdemokratiets eller andre partiers side nej

store dele af europa jeg nærer en stor bekymring for at kristen tradition og historie forsvinder jeg nærer en

i folketinget i

skred ind over for en censor

var alligevel for meget men kan nogen forestille sig at den censor har lært af det kan nogen forestille sig

så det nok vil være en god idé ikke at forsøge at give hånd

en mediedebat næste gang

som ikke ønsker at servere svinekød

medmindre der kommer en kraftig mediedebat

så går selv statsministeren ud

desværre ikke kan få et flertal til at gå ind for vores dagsorden det er jo altid ærgerligt

det sidste punkt ønsker de partier

at der skal komme en årlig redegørelse det kan vi ikke få

men vi kan jo selv rejse debatten igen om et år

det ville være en ganske god tradition

kommet hvor dybt er vi sunket i hvor mange tilfælde har vi nu set og hørt

de her ting som man kalder

ytringsfrihed og ligeværd mellem kønnene i min historiebog har der været enevælde i

på den måde er det jo ikke absolutte værdier

kan forbedres

anden slags mad eller om man ikke må have den anden slags mad i en daginstitution ville det ikke blive et regime af love som næsten ikke var til at leve under hvis det var at vi

redegørelsen vil komme til forhandling fredag den otteogtyvende marts to tusind og fjorten

møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den ellevte marts klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der fremgår af